og det er det vi taler om når vi taler om det her lovforslag er en enkelt specialinstitution i danmark som har borgere

dømt for et kriminelt forhold men de er

det vil sige at de er på kofoedsminde

mord så vi taler om en gruppe som man på den ene side skal passe

skal man i sagens natur også beskytte børn for eksempel imod de seksuelle overgreb som nogle af dem har

dilemmafyldt farvand vi bevæger os ind i også derfor vi har brugt rigtig god tid på at diskutere den her aftale

har fundet sted via smartphones

have adgang til internettet betyder at man kan udøve overgreb mod børn per langdistance og i socialdemokratiets bog er det altså ikke sådan at det

derfor har det været magtpåliggende for os at vi ikke bare aftalte nogle ting som strammede op men at vi faktisk aftalte nogle ting hvor man kunne se for sig at man kunne hindre kriminaliteten i at foregå inde

at vi efter lange tovtrækkerier og mange diskussioner mange venden tingene på hovedet og prøve forfra igen er nået frem til en løsning hvor vi kommer tættere på at kunne præcis det så det er altså en del af det her lovforslag

giver mulighed for at nedlægge forbud mod telefoner med internetadgang dernæst

kan have et afskærmningslokale

vi i mange tilfælde mener at det vil mindske magtanvendelsen over for borgeren når man har brug for et afskærmningslokale kan det typisk være fordi en borger er udadreagerende

den situation har et afskærmningslokale

der kan et afskærmningslokale hvor man hele tiden har visuel

kontakt med borgeren være mildere både for

altså tale om en måde at kunne afskærme og håndtere en voldsepisode på kofoedsminde på som vi mener er mildere både over for de ansatte og over for de indsatte i gåseøjne

vi meget tilfredse med at vi har fået det landet på den måde

det vil sige at det her med bare at lave isolation på samme

over for den her gruppe borgere fordi det vil være et overgreb mod borgeren

det er jo hele tiden den balance vi skal finde når vi taler om borgere der er straffet for ganske alvorlige forhold men som er straffritaget fordi de for eksempel kan have

vi skal passe på den borger der sidder på kofoedsminde også det er det debatterne omkring aftalen har handlet om det samme når vi taler om at kunne åbne breve det er også meget indgribende i forhold til privatlivets fred og der har det været vigtigt for os at når man åbner et brev

er det for at konstatere om der er ulovlige forhold i forbindelse med den brevveksling der er foregået det er ikke fordi man skal ind at læse de breve der bliver udvekslet

at det har været gavnligt at vi har brugt så god tid på det fordi det betyder at vi har fået hegnet det ind som er problemet altså at der bliver udført kriminelle handlinger per telefon fordi der er internetadgang samtidig med at vi har givet nogle redskaber som som også medarbejderne på kofoedsminde kan jeg jo se har ytret sig positivt om så vi tror vi har ramt de balancer rigtig godt og derfor kan socialdemokratiet selvfølgelig

ordenen og sikkerheden i boformer med sikrede afdelinger samt at forebygge ny kriminalitet det er hensigten med de supplerende indgreb at de alene skal anvendes i de situationer hvor det er nødvendigt og hvor den socialpædagogiske indsats har været forsøgt men ikke har været tilstrækkelig region sjælland

og kofoedsminde har også efterspurgt øgede indgrebsmuligheder der er kun én boform i danmark som har en sikret afdeling for udviklingshæmmede og det er kofoedsminde kofoedsminde huser personer som har fået en dom eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller et sikret miljø nogle af beboerne på kofoedsminde har et vilkår i deres straf

at have uovervåget adgang til telefon og internet for at forhindre at beboere med domsvilkår om overvåget adgang til telefon og internet

lignende fra beboere uden et sådant domsvilkår er beboerne med domsvilkår anbragt på en separat og sikret afdeling

af og til at en beboer med domsvilkår om overvåget adgang til telefon og internet får fat i en telefon en smartphone eller lignende via de andre beboere og det sker fordi

på den baggrund har et flertal i folketinget vurderet at der er behov for en hjemmel til at der i

nedlægges et forbud mod enheder

det skal også ses i lyset af de sager hvor pædofilidømte anbragte har haft kontakt med mindreårige piger over internettet forbuddet skal også forebygge at pædofilidømte anbragte bestiller for eksempel voldtægter af mindreårige over nettet derudover vil forbuddet også kunne forhindre de anbragte i at bestille ulovlige genstande over internettet som for eksempel euforiserende stoffer og våben

har vi anbefalet at man bruger jamming det gør man også på sikringen hvor landets farligste sindssyge kriminelle er og det er en af de bedste og mest effektive løsninger til at forhindre beboere adgang til internettet

jamming har været afprøvet men desværre har det

først i to tusind og en og tyve vil ministeriet tage stilling til om der fortsat er

internetsignalet lovforslaget giver også mulighed for at anvende scannere til personundersøgelse og der gives mulighed for at personalet kan undersøge den anbragtes opholdsrum for eksempel ved begrundet mistanke om at den anbragte er i besiddelse af effekter

jo kun sige at efter de langvarige drøftelser vi har

og ikke andre boformer så synes jeg vi har opnået en god enighed i

navnlig tre organisationer der har været lidt bekymrede og jeg synes er kendetegnende for alle bekymringerne det er klart at man

være bevidst om bekymringerne i forhold til noget der kan udlægges som en øget adgang til tvang men det er i den sammenhæng vigtigt for mig at understrege at der her

tale om at man åbner op for nogle muligheder men ikke for at det er noget der skal påduttes og som fru pernille rosenkrantz theil så glimrende

at man giver et værktøj til tvang

den her situation være mindre tvangsindgribende for alternativet havde været fastholdelse det er også den tilgang der skal være i forhold til de andre tiltag vi nu åbner op for venstre støtter

kan håndhæves mere effektivt det formål i sig selv

der naturligvis ikke indvendes noget imod fordi der er tale om en gruppe af domsanbragte borgere

blandt andet har anvendt deres internetadgang til overgreb på mindreårige og selvfølgelig ikke skal kunne fortsætte med at begå disse overgreb under anbringelsen på trods af det

mener vi i enhedslisten at det foreliggende forslag er endda særdeles problematisk selv om formålet er rigtigt

formålet i i sig selv midlet vi mener at der er store problemer i de midler som forslaget vil give hjemmel til at tage i brug først og fremmest er

helt uforståeligt for os at man for at effektivisere håndhævelsen af den indskrænkede adgang til telefon og internet for siger og skriver som det nu er konkret fordi vi kun taler om ét botilbud tre borgere på kofoedsminde

så samtidig giver hjemmel til at gribe ind over for syv og tres andre borgere som ikke har en tilsvarende dom det gør man

ifølge lovbemærkningerne fordi det af og til sker at beboere med de nævnte domsvilkår

ipad hvad ved jeg via en af de andre beboere når de er sammen i forbindelse med den beskyttede beskæftigelse det er klart at det

kan det da ikke begrunde at man etablerer et helt generelt forbud mod smartphones

hvad det nu kan være på hele botilbuddet

man foretager et indgreb over for de fem og halvfems procent af beboerne der i dag har ret til en sådan adgang et indgreb

den enkelte beboer jo får fjernet sin ganske almindelige klageadgang det er som der skrives i flere af høringssvarene til lovforslaget en meget indgribende foranstaltning adgangen til mobiltelefon og internet er afgørende for mange anbragtes mulighed for at fastholde kontakten til familie og venner og det er efter vores opfattelse simpelt hen ikke acceptabelt at de fratages denne mulighed alene fordi de er blevet anbragt på samme botilbud som beboere der har fået indskrænket deres adgang til mobiltelefoner og internet ved dom et generelt forbud er efter vores opfattelse ikke et proportionalt indgreb i forhold til det problem som vi som sagt helt anerkender at der skal findes en løsning på og derfor

må der efter vores opfattelse findes andre måder at håndtere det

og det er måske her at man kan sætte fingeren på det egentlige problem vi er også betænkelige ved

nye mulighed mulighed for magtanvendelse der åbnes for for med bestemmelsen

afskærmningslokaler selv om vi godt kan se

acceptabelt at håndtere de udfordringer der ubestrideligt er med meget udadvendte borgere ved at isolere dem i særlige afskærmningslokaler

forslaget indeholder bestemmelser som i urimelig grad indskrænker rettighederne for en gruppe borgere med vidtgående handicap og bestemmelser der rummer en ganske betydelig risiko for at der sker et yderligere skred i retning af at erstatte omsorg og en socialpædagogisk indsats med magtanvendelse

borgere der ikke har gjort

vores eneste mulighed for at være på internettet

afskåret fra muligheden for at være på internettet de kan bare kun være det i bestemte lokaler og dermed kan man kontrollere hvem der går ind og ud det der netop er problemet

for en sikkerhedsrisiko så vi har

ergo ville der stadig kunne blive begået kriminalitet over internettet

enhedslistens løsning på det her for jeg går ud fra at enhedslisten også mener at man skal gøre noget for at undgå

som er domsanbragte med den her begrænsede internetadgang får mulighed for at tilegne sig de andre beboeres telefoner jeg tænker hvorfor

også på i flere af høringssvarene det er jo præcis det nogle af de interessenter der er på området

på hvorfor går man ikke ind og finder sådan en løsning en anden mulighed er

større personaleressource det er jo en af måderne man håndterer mange problemer på

den tætte personlige personlige kontakt det kan under alle omstændigheder ikke være sådan at det at man har et problem der skal løses i forhold til én gruppe af borgere medfører at der foretages en en rettighedsindskrænkning for andre borgere som slet ikke er omfattet af de samme domsbestemmelser

så det vil kræve en ekstremt indgribende situation over for alle borgere

undgå at telefonerne bliver givet fra den ene til den anden og det er jo derfor vi vælger en løsning hvor man siger der er fin adgang til internettet det foregår bare særskilte lokaler så

at man ved den løsning

her undgår en situation hvor nogle borgere kan blive udsat for en risiko fordi

hvad skal man så give dem af begrundelse ja den er

er blevet anbragt på et botilbud sammen med nogle der har den givne dom og så er man da nødt til

hvis man skal udskille de tre beboere der har den pågældende dom fra de andre beboere men det kan jo være konsekvensen konsekvensen kan aldrig være at at man fratager frihedsrettigheder fra de syv og tres borgere som nu engang hidtil har

godt forstå at at enhedslisten har nogle bekymringer og det skal man

også altid have når man anvender magt men hvis nu alternativet er at man skal være

fastspændt i i bælte i tolv timer er et afskærmningslokale

og falder ned på jorden i to timer med overvågning fra personalet og adgang til toilet så ikke

jeg kan jo se at for eksempel socialpædagogernes landsforbund

halvfjerds procent af de medarbejdere der er på området

har fuldstændig samme synspunkt så jeg mener at man

til dem der er ude i praksis og have undladt at indskrive en sådan bestemmelse i forslaget

der er jo dømte som er dømt for drab på en pige på fire år

krænke og forulempe over internettet jeg kunne godt tænke mig at høre hvad enhedslisten vil gøre

problemet har været ellers havde man vel skrevet noget andet i lovbemærkningerne eller i sidste ende sørget for at der er en fuldstændig adskillelse

under alle omstændigheder at sige at løsningen er at man indskrænker rettighederne for syv og tres

være sådan at fordi der er behov for

skal man for en sikkerheds skyld anvende den samme magtanvendelse over for syv og tres borgere der ikke har

vi har problemet så det er ikke magtanvendelsen som udspringer af det behov der er i forhold til de konkrete borgere hvor der er brug for

at

man ikke løse det på den måde som man angiveligt må forstå man man ville kunne kunne løse det på

må man overveje at lave en opdeling af botilbuddet det kan i hvert fald ikke være den rigtige løsning at man fratager borgere rettigheder fordi der er et problem i forhold til magtanvendelse over for andre borgere magtanvendelse må være knyttet

den sikrede afdeling for udviklingshæmmede

kofoedsminde på lolland på baggrund af sager

uden opsyn alligevel har kunnet få adgang til sexchat og børneporno ønsker vi naturligvis også at der strammes op der er blevet redegjort for fordele og ulemper ved det her forslag

men det må selvfølgelig også være sådan at en person som har et domsvilkår om ikke at benytte internettet uovervåget ikke har fri adgang til området

bør man selvfølgelig anvende det smalt og kun hvor det er nødvendigt og vi

hvilket også fremgår af en lang række af høringssvarene vi mener ikke det fremgår tydeligt at der

klart behov for alle de tvangsforanstaltninger det mener en lang række centrale aktører på området heller ikke ifølge deres høringssvar derfor stemmer vi imod forslaget som udgangspunkt et vigtigt problem på kofoedsminde som der også gøres opmærksom på i høringssvarene er en manglende faglighed blandt en del af personalet der er en skæv fordeling mellem ufaglærte og faglærte der mener vi at tvang aldrig

socialfaglig og socialpædagogisk viden og indsatser og vi mener derfor man bør sætte ind over for

på kofoedsminde og dennes komplekse behov

høj høj faglighed hvilket skal tages seriøst og prioriteres højt lovforslaget indeholder seks forskellige indgrebsmuligheder over for de anbragte og disses pårørende alternativet er skeptisk over for det forslag der handler om forbud mod enheder der kan muliggøre internetadgang det er klart

anbragte mennesker som kunne tænkes at videreføre deres kriminalitet ikke mindst pædofili skal nægtes adgang til internettet

synes vi skal vise så meget kreativitet at vi finder en løsning som kan sikre at alle de andre beboere som ikke misbruger tilliden har adgang til internettet ikke kun i computerlokaler

forhold til det sidste punkt omhandlende et afskærmningslokale som har været debatteret og med god grund

at man kan låse de anbragte inde i op til to timer dette udgør et stort indgreb i folks personlige frihed og er ifølge landsforeningen lev en del af en bred socialpolitisk forskydning i retning af udvidede indgrebs og magtanvendelsesbeføjelser over for mennesker med handicap

i nogle tilfælde kommer til at stå i stedet for socialfaglige og socialpædagogiske indsatser af mere forebyggende karakter

fuldstændig uacceptabelt foreningen er skeptiske

for ministerens forventning om at brugen af afskærmningslokalet vil nedbringe antallet af magtanvendelser og mener derudover at afskærmningsrummet kan føre til en række afledte indirekte indirekte negative konsekvenser for de

og mere generelt for det relationspædagogiske miljø på kofoedsminde

relationelt arbejde og pædagogik skal vægtes højest i arbejdet med udsatte grupper dette understøttes af socialpædagogernes høringssvar hvor de fremhæver at brugen af ufaglært personale med kun få timers oplæring er problematisk borgergruppen samt lovgivningen vedrørende dette område kræver høj faglighed og det her må tvang altså

vi har drøftet det her i socialministeriet under udarbejdelsen af den her lov for kofoedsminde og jeg håber at vi kan drøfte videre i udvalget og justere de to punkter som jeg har nævnt sådan at vi som det heldigvis ofte er tilfældet i socialudvalget

og samtidig vil varetage borgerens rettigheder og sikkerhed det er den specielle og meget sårbare gruppe vi taler om her som har brug for den dobbelthed i udstrakt grad borgeren er som sagt allerede straffet for en forbrydelse og anbragt på en særlig institution

og man skal samtidig forebygge at ny kriminalitet kan ske

jeg har meget meget stor respekt for de mennesker der arbejder på kofoedsminde som er den institution vi taler om

de forskellige faggrupper der også er på stedet og derfor håber jeg selvfølgelig at man vil gøre det som man vil gøre på

at drøfte den politik og den måde man håndterer den faglige politik på som skal varetage borgerens sikkerhed og

sikre at borgeren ikke kommer yderligere

de er en del af det faglige miljø på stedet

man går til de yderligere muligheder som lovforslaget lægger op til det er klart en balancegang

at den faglighed der eksisterer på kofoedsminde også vil blive brugt til at håndtere den her situation på den mest skånsomme måde af hensyn til

udsatte borgeres komplekse behov skal ikke mødes med tvang men med den rette faglige indsats og kvalitet på de steder hvor de bor det gælder også for borgere på sikrede afdelinger som kofoedsminde som det her lovforslag retter sig imod men i nogle konkrete sammenhænge kan det være relevant med en udvidelse af mulighederne for kontrol for eksempel brug af scannere åbning og kontrol af post og undersøgelse og opbevaring af effekter fra besøgende selvfølgelig skal det sikres at der ikke indføres alvorlige ulovlige og farlige effekter men der bør anvendes elektroniske scannere og undersøgelsesmetoder hvis det er muligt fordi det ofte vil være mindre indgribende for den enkelte personundersøgelse kan hvis den udføres respektfuldt være ok som jeg læser lovforslaget vil det stadig

være sådan at kropsvisitation til den nøgne krop er en politimæssig opgave det er ikke foreneligt med den socialfaglige og

pædagogiske opgave som udføres på kofoedsminde hvad angår forbud mod enheder der muliggør internetadgang forstår jeg fint begrundelsen nemlig at de domsanbragte som har en dom hvor de ikke må have adgang til internetsider og kommunikation skal forhindres i det men jeg mener ikke at løsningen med kollektiv udelukkelse fra at have mobiltelefon

med internetadgang er den rette advokatrådet fremhæver da også i deres høringssvar at det er et retssikkerhedsmæssigt problem i forhold til at alle andre beboere

begrænses uden begrundelse eller klageadgang det er jo ikke beboerne selv som afgør hvem de bor sammen med måske siger det også noget om at man har fået anbragt for mange borgere med forskellige behov det samme sted måske måske burde man overveje om kofoedsminde på én lokation er ved at nå sin

størrelse også i forhold til det faglige miljø

en filial et andet sted i regionen muligvis som et søstertilbud i samme strukturelle setup

om isolation som er den vigtigste grund til at sf ikke kan støtte lovforslaget det er en meget indgribende form for magtanvendelse og vi er bekymrede over forslaget om at kunne bruge et afskærmningslokale i op til to timer ad gangen

kan det anvendes som straf eller konsekvens

negativt de kan regrediere hvis de udsættes for isolation som det jo er selv om det bliver benævnt

afskærmningslokale hvis det anvendes med den allerstørste omtanke og faglighed

og ekspertise at vurdere det i den konkrete situation jeg kan se at lovforslaget bliver fulgt op af krav til at man på den sikrede institution skal arbejde med faglighed pædagogisk kultur osv som kunne være med til at mindske magtanvendelserne

er der også de relevante kompetencer

det er nok at der indføjes en bemærkning om at det kun er uddannet fagpersonale der kan træffe afgørelse om

af et afskærmningslokale det er jo den faglige kultur der udvikles over tid der er med til at definere i hvor høj grad anbringelsesstederne kan arbejde forebyggende og konfliktreducerende man kan ikke bare lave en lov der udvider magtbeføjelserne uden at forholde sig til medarbejdernes uddannelsesbaggrund og niveau derfor vil jeg også i udvalgsbehandlingen spørge til hvordan fordelingen er mellem pædagogisk uddannet personale

efteruddannelse tilbydes tilbydes de så de kan møde borgernes komplekse behov og jeg vil høre til omfanget af brugen af eksterne vikarer og hvordan man sikrer sig at de har de nødvendige kompetencer i forhold til at arbejde med borgere med så komplekse problemstillinger hvilken introduktion får de til arbejdet hvilke krav stilles der til dem sammenlignet med de krav man stiller til det fastansatte personale det burde jo være sådan at de mest udsatte borgere med de mest komplekse problemer

behandle sagen vi har

i det hele taget har der været

men som ikke er strafegnede

vi giver stadig væk mulighed for at man kan gå på internettet

ved at være en menneskeret men det er ikke en menneskeret at kunne

også været et ønske fra medarbejderne at man havde den her mulighed og det er det vi giver mulighed for i

undersøge og opbevare effekter osv

leder og personale at få de her muligheder det er muligheder man

men det er jo ikke sådan at vi lovmæssigt

ja til

lovforslagets overordnede formål er jo at gøre det muligt for personalet på kofoedsminde dels at opretholde orden og sikkerhed dels at forebygge eller forhindre at de anbragte fortsætter deres kriminelle løbebane inden for boformens mure

altså huske på at vi har at gøre med personer som har begået personfarlig kriminalitet som for eksempel brandstiftelse røveri voldtægt eller mord og hvor der er risiko for at de vil begå fornyet personfarlig kriminalitet som det også er blevet sagt flere gange og så er det jo et lovforslag som altså kun gælder for kofoedsminde

set at vi har et stort ansvar for at forhindre at for eksempel pædofile kan fortsætte med at tage kontakt til mindreårige over nettet og jeg tror at vi alle sammen blev forfærdede

pædofilidømte som havde haft internetadgang og altså havde chattet og haft kontakt med

chatkontakt det vil jo potentielt kunne være at bestille en voldtægt eller endog det

glad for at vi nu giver nogle flere redskaber til personalet for at forhindre at anbragte som har en dom om overvåget

jeg egentlig også afslutte med at sige at

glad for det lidt langstrakte forhandlingsforløb

været et forhandlingsforløb der har vist os at det har været kompliceret men hvor vi altså også har fundet løsninger når

at kommunerne i dag er så pressede på økonomien at de tilsidesætter borgernes behov når de sagsbehandler

at refusionsgrænserne sænkes således at staten fremover giver halvtreds procent i refusion for de af kommunens udgifter der overstiger

yder staten fem og tyve procent i de udgifter til en enkelt borger over atten år der overstiger cirka en million

og halvtreds procent i refusion for de udgifter som for en enkelt borger overstiger

lige bemærke at ændringen af refusionsgrænserne fra to tusind og syv til to tusind og ti var

en del af det oprindelige politiske

været forudsat at grænserne skulle hæves således som det altså også er sket

bemærke at reglerne om tilskuds og udligningssystemet ikke hører under mit ressortområde altså landsudligning hovedstadsudligning

dertil hørende udligningstyper hører under økonomi og indenrigsministeriets område bare for at få det slået fast og derfor skal mine bemærkninger til beslutningsforslaget jo altså også knytte sig udelukkende til den centrale refusionsordning som altså er en bestemmelse i serviceloven under mit ressortområde så

at sige at intentionen med forslaget forstår jeg sådan set godt altså udsatte borgere og borgere med nedsat funktionsevne skal jo have den hjælp de har krav på og de skal have den hjælp de sådan set har behov for og vi skal værne om deres retssikkerhed det er jeg fuldstændig enig i

at beslutningsforslaget altså ikke kommer til at hjælpe den enkelte udsatte

at afvise forslaget med henvisning til lige præcis borgerens behov for det første

forslagsstillernes beskrivelse af at kommunerne sådan som reglerne er i dag

incitament til at vægte økonomiske hensyn over forpligtelsen til at tilbyde de indsatser som er bedst for den enkelte borger jeg mener faktisk at vi har fundet en fornuftig balance imellem de to hensyn vi sikrer at små kommuner

set det der er formålet med omfordelingen og samtidig sikrer vi altså også at omfordelingen har en størrelse der gør at der er et incitament til at udnytte ressourcerne på den mest effektive måde i den enkelte kommune sådan er balancen i dag og det er der egentlig god fornuft i

skulle det jo gerne komme borgerens behov til gode

uhensigtsmæssige følger som kan medføre at borgeren stilles ringere som det første

kan jeg have den bekymring at en øget mulighed for kommunerne til at hjemtage refusion som altså finansieres

styrken af kommunernes økonomi hvor beslutnings og finansieringsansvar ligesom følges ad

udviser man også mere nøjsomhed og forhåbentlig træffer man også klogere beslutninger og det kommer i sidste ende den enkelte kommunes borgere til gode og det går jeg ikke ud fra at der er så mange der er

den absolut væsentligste grund til at regeringen ikke kan støtte

min overbevisning at en ændring af refusionen kan have betydning for kommunernes forebyggende og

altså sænker man refusionsgrænserne

bliver det mindre attraktivt for kommunerne at

forebyggende initiativer og det bliver økonomisk set mere fordelagtigt og mere attraktivt at placere borgere i tilbud som altså afføder refusion i sidste ende så på samme vis kan det være svært at få øje på incitamentet til at arbejde rehabiliterende med borgere på for eksempel botilbud hvis det betyder at refusionen bortfalder når

er lykkedes at gøre borgeren mere selvhjulpen så her ser man altså konturerne

langsigtede økonomi men værst af alt

det være dårligt for den borger som har brug for lige præcis den forebyggende og den rehabiliterende indsats til at kunne opretholde eller eller forbedre sit psykiske eller fysiske

og det tror jeg egentlig også at vi grundlæggende er enige om

opnås i dag og at man med den foreslåede

af ordningen altså risikerer at forrykke den balance som jeg omtalte lige før

vil jeg meget gerne fremhæve at regeringen sammen med partierne bag satspuljen er blevet enige om en handlingsplan som gennem en række målrettede initiativer skal styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling netop for at tage hånd om den bekymring der kunne være og ikke mindst også for at tage hånd om borgernes

har vi den allersidste nemlig at regeringen jo ikke kan bakke op om et løft af servicerammen på fem hundrede million kr og det hænger sammen med det svar som også skatteministeriet tidligere har afgivet til forslagsstillerne

det altså fremgår at den skat på pensionsudbetalinger

skader arbejdsudbuddet og opsparingsvilligheden så altså en kvittering for selve ønsket om at

en væsentlig bevæggrund til at vi stiller forslaget

at vi kan se at der sker hjemtagninger som tyder på at de har

en økonomisk tilskyndelse

i den kommunale sagsbehandling som tyder på at at man har en meget grænsesøgende

af sagsbehandlingen i mange kommuner er ministeren slet ikke enig i at der er meget der tyder på at den økonomiske struktur der er på området

at man forsøger at finde

til borgerne end at tage større økonomiske hensyn tage faglige hensyn

er der noget der tyder på at de økonomiske incitamenter

med den viden at at omgørelsesprocenten jo

kan dække over rigtig mange typer af omgørelse det kan både være de helt grelle hvor man altså

både op til satspuljeforhandlingerne og også undervejs i satspuljeforhandlingerne

beskæftige os med det fremover fordi

viser omgørelsesprocenterne for alle kommunerne og hvor vi jo altså fælles har en holdning om at de omgørelsesprocenter

skal nedbringes og at vi ikke vil acceptere at de er så høje så gør vi det

lovpligtigt at man fra nu af i en enhver kommunalbestyrelse skal tage debatten om det serviceniveau og den omgørelsesprocent som man har det

at kommunerne selv har et betydeligt ansvar

er det ikke meget voldsomt at man skal op på en udgift der ligger

over en million kroner i en enkeltsag

vil hjælpe så kan det risikere at gå ud over den rehabiliterende indsats

ikke ligegyldigt at der er den her visse balance hvor man altså på den ene side har en kommune som af sig selv påtager sig at betale regningen og på den anden side hvis det er en meget stor udgift

personligt har jeg deltaget i arbejdet med en fifty fifty model senere blev det til en grundtakstmodel som

nu har vi så den økonomistyringsmodel

konsekvens af kommunalreformen grundlæggende tror jeg

elementer af gordisk knude i det her at det er rigtig vanskeligt at gennemskue om der skulle være

den helt rigtige model men det er uheldigt at

fordi det berører nogle grupper som har stort behov for at opleve et samfund der står bag når der er behov for et velfærdssamfund og nogle specifikke faglige kompetencer af den grund

har vi fra socialdemokratisk side sympati for diskussionen om beslutningsforslaget og eventuelt også at få sat fokus på om der kan skabes nogle ændringer sympatien

der har et særligt behov fordi de er født med eller har erhvervet sig en funktionsnedsættelse eller et handicap vi er tilhængere af udsagnet om at et samfunds kvalitet skal vurderes på hvordan det

behandler sine svageste et aspekt der måske ikke har så fremtrædende en plads i diskussionen

om den økonomi der ligger til grund for fagligheden også giver plads til at der kan skabes og fastholdes udvikling af fagligheden danmark har gennem årtier været førende når det gjaldt udvikling af metoder faglighed og teknologi i forhold til hjælp

lad mig bare nævne udviklingen af punktskrift til vore blinde

vores stærke position når det gælder teknologi

af metoder for døvblinde blot for at nævne et par af de udviklingsopgaver der knytter der knytter sig til at hjælpe mennesker med handicap det er oplagt at vi ikke synes at den kommunale økonomi skal afskæres fra den relevante hjælp omvendt kommer vi nok heller aldrig i en situation hvor økonomien ikke spiller en rolle det er vigtigt at små og fattige kommuner som har store udgifter på

derfor er vi glade for den refusionsordning der er er og vi

fremhæve at den tidligere regering tog initiativ til at sikre økonomien på meget dyre anbringelser på børne

det konkrete forslag idet vi ikke kender de fulde konsekvenser af forslaget herunder den

indbyrdes omfordeling mellem kommunerne

nødvendigt med løbende at følge op sådan at refusionen er retfærdig og god det må aldrig blive kommunens økonomi

som er afgørende for om en borger får den rette indsats for os er det vigtigt at være økonomisk ansvarlige og derfor skal vi også kende mere til de økonomiske konsekvenser af forslaget før vi ændrer på reglerne vi vil gerne opfordre ministeren til at kigge nærmere på problemstillingen og deltage i diskussionen herom og det kan vi forstå der

god gang i i forbindelse med

vi vil gerne være med til at se på om det er nødvendigt at ændre på noget i den sammenhæng men vi siger nej til b

enig i at man med flytning af ansvaret fra

til de enkelte kommuner har gjort

området meget økonomisk sårbart og at man med de grænser der er nu hvor man altså skal helt op

en udgift på over en million

og det er en problematik som vi bør være opmærksomme på og det er også derfor vi tilkendegiver at vi gerne vil være med til at se på om vi har fundet det rigtige snit

snit på området så

er ikke sidste gang vi får den her diskussion

for det er vigtigt at vi har fokus på hvordan vi hjælper dem der har behov for hjælp efter de her

ret kraftigt i dansk folkeparti har vi længe været optaget af disse dyre enkeltsager

som også forslagsstillerne har beskrevet i dette forslag for det første er vi bekymrede for at fagligheden i den udvikling vi har set de sidste år

kommunerne hjemtager borgere til egne botilbud

ikke følger med da man i den enkelte kommune ofte kun har få borgere der kræver disse

set at kommunerne havde fortsat med at benytte sig af de etablerede specialtilbud

jeg ved af egen erfaring også fra arbejdet i kkr at der også tidligere har været stort fokus på at styrke samarbejdet mellem kommunerne og de regionale institutioner den anden store problematik

er det der hedder social eksport hvor de store byer og byer omkring københavn eksporterer borgere der har sociale problemer og er økonomisk tunge disse borgere hjælpes til at flytte til kommuner der i forvejen er tynget af mange borgere uden for arbejdsmarkedet med lav eller ingen uddannelse og med sociale udfordringer i familien og hvor arbejdspladser er en mangelvare vi får et delt danmark hvor vi får a og b kommuner og hvor borgeren ikke oplever samme serviceniveau på velfærdsområdet da økonomien i disse kommuner er

i dansk folkeparti er vi utrolig optaget af at stoppe social eksport

at løse disse tunge borgersager

må jeg sige at vi ikke kan støtte dette beslutningsforslag for det første

finansiering af det forslag hvor man vil hæve bloktilskuddet med en halv milliard og man vil finde

at beskatte pensionsordninger vi har lige før jul

vedtaget en finanslov for to tusind og atten og den står dansk folkeparti selvfølgelig på mål for for det andet afventer vi

eller en justering af udligningsreformen

i dansk folkeparti ser vi gerne en omfattende omlægning af udligningsreformen så vi får et

udgifterne til de dyre enkeltsager er helt klart et punkt som dansk folkeparti vil spille ind i disse forhandlinger så jeg opfordrer hermed i dag socialministeren til at tage en snak med sin ministerkollega ovre i økonomi og indenrigsministeriet om at få tænkt de dyre enkeltsager og især

ind i en ny udligningsreform

træde i kraft første januar to tusind og nitten

men vi ser frem til at tage det med i de kommende forhandlinger om en udligningsreform

også orla hav sagde hvor skal snittet ligge og hvad er det

der er helt retfærdigt det er svært at sige og det hænger ofte sammen med nogle andre ting vi også ser så derfor mener vi ikke at vi på nuværende tidspunkt kan tage det som en enkelt sag men at vi vil løfte det ind i

så derfor ser jeg det som en helhed og det vil være meget svært lige nu og her

om vi skal have beløbet sat

de høje omgørelsesprocenter

det er et synspunkt vi alle sammen

satspuljeforliget har også som en del af satspuljeaftalen afsat penge til det og jeg er helt sikker på at havde enhedslisten også været en del af

retssikkerhedsmæssigt er det forkasteligt

i overensstemmelse med det man lovgivningsmæssigt har krav på

de intentioner og det indhold der ligger i den lovgivning man præsenterer

tale hvor hun gjorde opmærksom på at hele den kommunale udligning ligger i et andet ministerium så det er ikke i forhold til

vi skal tage dette emne men det er her løsningen hører hjemme i forhold til det der er de politiske intentioner

hvordan er det vi løser dem jeg mener ikke at forslaget om en sænkelse af loftet er vejen frem det kan anspore til

kassetænkning visiteringsmæssigt at man gør det tilbud man stabler på benene lige dyrt nok

er en anden kasse der finansierer det det er så lille et element at det hører hjemme i den store kommunale udligningskasse som vi

snart kommer i gang med når finansieringsudvalget kommer med deres anbefalinger jævnfør det som den forrige ordfører fru susanne eilersen også var

det er der det hører hjemme dermed ikke sagt er jeg ikke anerkender en udfordring men den udfordring jeg anerkender er jo en udfordring der går på alle omgørelsesprocenter

det her enkelte element så jeg foreslår

af den kommunale udligning så slutter jeg af med at være positiv igen forargelsen over de høje omgørelsesprocenter deler venstre

er ordføreren ikke enig

med at man har flyttet et så komplekst

som handicapområdet fra de store enheder i de gamle amter og ud

man dermed skabt en stor sårbarhed for det her område som

anerkender spørgsmålet og svaret er ja venstre var en af de stolte fædre til fundamentet for kommunalreformen som havde det indhold at kommunerne kunne hjemtage det eller det sociale område kunne være i regionerne og der valgte nogle kommuner

det var en kommunal afgørelse og ikke noget som partierne bag kommunalreformen var

del af så havde det

negative

væsentlig konsekvens jævnfør det spørgsmålet går på har været at der er sket en afspecialisering ved at man har spredt kompetencerne det sidste anerkender jeg så ja til spørgsmålet jeg forsøgte bare også lige at nuancere det lidt i forhold til nogle andre elementer i den her

i en større kommunal udligning men på den anden side

seks og halvfjerds a

større udligningsprojekt kunne man ikke desto mindre

ikke godt forestille sig at den her problemstilling var så specifik at man kunne gå efter at finde en løsning her

delelementer op som er skæve og som man så kan justere på men det ændrer jo ikke ved at der er en helhed vi skal have set på altså for år tilbage var det at man havde en fejlberegning i forhold til antallet af au pairer som indgik på en forkert måde og så videre og

kender alle eksemplerne jeg tror ikke på at man skal lave justeringer justeringer ved at dreje på forskellige håndtag men at man skal gøre det der var intentionerne med finansieringsudvalget det udvalg der skal se på et oplæg

incitamenter således at tilbud og indsatser indsatser tilrettelægges

behov og ikke efter hvad der giver den største refusion vi tror derfor ikke helt på at beslutningsforslaget trækker i den rigtige retning giver man en større afkobling mellem den der beslutter og den der betaler så ved vi alle sammen hvilken vej det går hvilket forslagsstillerne jo også forudser forudser det betyder at det bliver

hertil kommer jo også at vi risikerer manglende nødvendig forebyggelse det må og skal

vid udstrækning som muligt være sådan at den der bestiller musikken også betaler som man siger ellers forvrider vi incitamentsstrukturerne så ved vi godt at der er nogle der kan blive ramt uforholdsmæssigt meget af enkeltsager

også klassiske balancegang skal ikke løses ved at udvide det økonomiske råderum for kommunerne og ved sådan en

den finansiering der er foreslået dette problem løses ved at styrke den faglige sagsbehandling som ministeren også har redegjort for i forbindelse med indsatserne omkring satspuljeforhandlingerne

hvilket kan være meget udfordrende for de kommuner vi støtter derfor en refusion til kommunerne

de særlig dyre enkeltsager økonomiske hensyn må aldrig vægtes højere end den enkelte borger når en kommune skal vurdere hvilken indsats der er passende i en given situation den enkelte borger skal altid være det vigtigste hvilket desværre ikke altid er tilfældet i hvert fald ikke ifølge den undersøgelse der refereres fra i forslaget det er en undersøgelse som

og der står vores nye undersøgelse viser at der fortsat er et stort økonomisk pres på faglighed i mange kommuner syv og fyrre af socialrådgiverne i undersøgelsen fortæller at økonomien i høj eller nogen grad vejer tungere end socialfaglige vurderinger

skal træffes beslutninger om anbringelser og otte og tredive fortæller at økonomien i høj eller nogen grad forringer muligheden for at varetage barnets tarv

stemme for at øge den her refusion og hvis der skulle blive flertal for

vi godt tænke os at gennemdrøfte finansieringen vi

jo ikke afvisende men det kunne være fint at gennemdrøfte den det er en

sagt at det her forslag

glidning som gør at refusionsmulighederne for kommunerne er blevet ringere og ringere det er vi principielt imod fordi det ikke bygger på en beslutning vi har været med til at tage men på den måde man

kommunerne hvor man bruger andre måder

som ikke kun bygger på hvad der fagligt set passer bedst i den pågældende borgers

hele problemstillingen fra ankestyrelsens arbejde

socialudvalg i mange forskellige sammenhænge

i forhold til kommunernes måder

vi ved at der er brug for at vi

som politikere ikke mindst når vi

prøver at finde måder at løse de problemstillinger

dilemmaer på som kommunerne kommer i der

med det vil jeg bare sige at jeg anerkender fuldt ud at sagen tages op at den tages op i et beslutningsforslag at der bliver gjort opmærksom på det her problemfelt og den udvikling der har været gældende

så det bliver mere rimeligt for kommunerne og dermed for borgerne

relativt kort er at

vant til og vi har gjort det igennem årtier

tid siddende regering forhandle den kommunale økonomi

det er et spørgsmål om kommunerne også prioriterer de udfordringer som de står over for og dermed får taget de

så må sige rigtige sager frem i den situation hvor de står og forhandler med regeringen når jeg reagerer på

som enhedslisten nu vælger

hundrede og seks og halvfjerds og en og seks og halvfjerds a og det bliver så udgangspunktet så laver vi et skøn over hvor mange penge det egentlig er der mangler ud fra en sagligt set velmenende betragtning og hvor kan man hente dem og så laver man lige en lille ekstraskat på en pensionsopsparing

som enhedslisten og gerne vil bidrage til at finde nogle løsninger på de her problemstillinger men som et

en tradition regeringsbærende parti

ordentlig økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen og det kan man bedst præge ved at sidde i en regering eller ved at have en mulighed for at præge regeringen på en måde som gør at regeringen tager

jo et valgspørgsmål hvordan man bliver placeret i den sammenhæng

ikke den rigtige måde at gøre det på det er den rigtige måde at sætte fokus på en problemstilling som vi kan

at finde ud af hvordan vi løfter den type opgaver men måden

ikke hjælpe med her jeg mener at det er en anden vej

bidrage til at rejse temaet også over for regeringen som

behov for hjælp og hvor udgiften krævede at

genåbne budgettet og finde besparelser andre steder det er muligvis ikke konsekvenserne i en stor kommune med et stort budget

flytte rundt men i en mindre kommune kan det være vanskeligt når udgifterne på det specialiserede socialområde ikke kan forudses og styres men det må jo ikke betyde at de borgere som har brug for den sociale indsats ikke får

loven kræver der skal laves så derfor er det

har den høje omgørelsesprocent som den har i

men også at sagsbehandlere oplever at økonomien

af bemærkningerne til det her beslutningsforslag

har der været en faldende statsrefusion

har været støt stigende derfor støtter vi i sf op

det her beslutningsforslags intentioner

set meget gerne være med til at drøfte hvordan man kan skrue en eller anden finansieringsmodel sammen hvor statsrefusionen bliver større

men når kommunerne siger at en af grundene til

det særlig specialiserede område så er det jo ikke pjat og når vi hører at kommunerne holder lidt igen med at anbringe eller

i det hele taget at give den støtte der skal gives fordi de ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser så har vi altså et fælles ansvar for at sikre

der betyder at man træffer nogle forkerte beslutninger

det er sådan at kommunerne jo igennem ankestyrelsen har et rejsehold der kan

jo meget vigtigt for retssikkerheden jeg synes også det er vigtigt for

det er jo tydeligt at der er nogle områder her

heller ikke her på christiansborg

kan man jo diskutere og det bliver gjort ofte

små og store kommuner og den demografi som vi i øvrigt ser

på området jeg vil sige at incitamentet på det her område

man har ansvaret for den udgift og den regning man udskriver derfor

stå med ansvaret også med ansvaret for det forebyggende

at forebygge rehabilitere men i stedet for lader regningen blive så stor at

får refusion og dermed kommer ind i en kassetænkning som er

vi er vi er enige i at der er nogle omgørelsesprocenter som skal ned

enhedslistens side ønsket at tage hul

en diskussion om et første forslag til en mere rimelig og solidarisk dækning af de udgifter som

vi mener som det også fremgår af bemærkningerne og som jeg kan høre flere ordførere er enige

den måde som økonomistyringen foregår på i dag

meget nemt bliver urimelig

støttemuligheder der stilles til rådighed for borgerne gør jo at det her område er

omkostningerne er så store som de nu engang er det er klart at det økonomiske pres på kommunerne

på skoleområdet på det almindelige daginstitutionsområde på alle mulige områder sige

men netop fordi der her er så kæmpestore udgifter

stærkt igennem på handicapområdet

vi har set problemer med hjemtagninger

ved at være billigere end de tilbud borgerne var i i forvejen vi har set hvordan det har resulteret i en

betydelig og meget bekymrende afspecialisering af området og vi har ikke mindst set hvordan kommunernes sagsbehandling i helt uacceptabel grad

i og med at socialministeren jo

oversigten over fejl og mangler i klagesager på socialområdet det er allerede nævnt

seks og fyrre procent af sagerne i to tusind og seksten

fejl og mangler i otte og tres procent af alle klagesager det er jo fuldstændig vanvittigt

er der rigtig mange borgere som ikke selv er i stand til at klage eller som ikke har pårørende der

med den undersøgelse som vi også nævner i lovbemærkningerne i i forhold til til borgere med sjældne diagnoser erhvervet hjerneskade at der ligger i praksisundersøgelsen at den ikke tog afsæt i i klagesager

tog sager ind som der netop ikke var klaget over

fejl og mangler i fyrre procent af sagerne altså sager som borgerne faktisk ikke

det omfanget af problemet jeg vil godt sige at vi i

ellers skal det gøres meget tydeligt her

at vi løser problemet med urimelig hjemtagning afspecialisering og de mange fejl bare ved at gøre det her

er jo taget i forbindelse med revision af voksenbestemmelserne i serviceloven hvor man jo indførte en meget fornuftig varslingsordning der kunne være med til at dæmme op for det her problem

at sige at her har vi så det der løser problemet men omvendt må jeg sige at bare at henvise til en generel regulering af udligningsordningen synes jeg ikke er rigtigt det er ikke

ikke forstår synspunktet men her har vi altså en stor gruppe borgere der døjer med

fordele pengene på og det bør vi finde løsninger på også selv om der ikke kan findes løsninger

tak for de mange imødekommende bemærkninger

beløbsgrænsernes størrelse og vi er meget indstillet på at drøfte

for der er altså mennesker med handicap ude i kommunerne som ikke får de tilbud som de har behov for fordi økonomitænkningen overruler den faglige og saglige

selvfølgelig vigtigt at vi gennemfører gode og kloge investeringer i klimatilpasning

gennemført væsentlige forbedringer af vandselskabernes muligheder for at finansiere kommunale klimatilpasningsprojekter det er vigtigt at

i baghovedet når vi drøfter selskabernes muligheder for at finansiere kommunale klimatilpasningsprojekter fremadrettet før to tusind og tretten var det nemlig kommunerne som selv fuldt ud skulle finansiere de kommunale klimatilpasningsprojekter i to tusind og tretten blev der indført regler om at spildevandsselskaberne

af de kommunale klimatilpasningsprojekter der blev ovenikøbet indført en midlertidig ordning som indebar at selskaberne i tre år kunne finansiere hundrede procent af de kommunale klimatilpasningsprojekter den midlertidige ordning udløb i to tusind og seksten det betyder at spildevandsselskaberne i dag kan finansiere

fem og halvfjerds procent af de kommunale klimatilpasningsprojekter jeg anerkender fuldt ud at det er en vigtig dagsorden og jeg anerkender også at der skal være gode muligheder for at gennemføre denne type klimaprojekter i dag

jeg også glad for at der er kommet væsentlig bedre muligheder i dag end hvad der var tilfældet før to tusind og tretten men når forbrugerne over deres vandregning betaler omkostningerne til de her projekter

selvfølgelig finde en god balancegang hvor vi både tilgodeser hensynet til klimatilpasningen og hensynet til forbrugerne og det er en svær balance

uheldige konsekvenser for forbrugerne og så risikerer vi at vi om to år står her i salen igen for at ændre reglerne en gang til jeg anerkender fuldt ud at enhedslisten tager fat på en væsentlig problemstilling og jeg kan da også se en fornuft i

der ligger bag beslutningsforslaget men det her er nogle meget komplicerede regler så komplicerede at også kommuner og spildevandsselskaber til tider har svært ved at finde rundt i dem derfor vil jeg også meget stærkt opfordre til at vi afventer den igangværende analyse inden vi beslutter hvordan reglerne skal se ud fremadrettet en del af forslaget handler om at kommunerne helt skal fritages for at finansiere de alternative klimaprojekter der gennemføres i kommunerne i stedet skal spildevandsselskaberne finansiere hele investeringen hvilket efter de nuværende regler vil betyde at spildevandsselskabet kan opkræve hele regningen hos forbrugerne først og fremmest skal man huske at de nuværende regler er meget

gunstige end reglerne fra før to tusind og tretten hvor kommunerne skulle finansiere det hele i stedet for de fem og tyve

den anden side er det selvfølgelig også vigtigt at det ikke står i vejen for en klog og effektiv klimatilpasning dermed siger jeg også at det ikke er sikkert at den løsning vi kender i dag er den rigtige som jeg nævnte før underbygges det af den evaluering der blev afsluttet i to tusind og sytten derfor vil jeg meget gerne se på om vi kan finde en løsning der både giver tilskyndelse til at beskytte forbrugerne og samtidig sikrer at der gennemføres en hensigtsmæssig klimatilpasning en anden del af forslaget handler om at afbureaukratisere blandt andet ved at forsyningssekretariatet overgår til stikprøvekontrol jeg har den holdning at vi altid skal se på om vi kan gøre tingene smartere så vi kan reducere omfanget af administration

jeg også meget åben over for at se nærmere på om reglerne kan indrettes på en måde så der ikke er behov for så meget kontrol i første omgang og det kigger vi også på men det er noget

analyseret nærmere inden vi kender den gode løsning så vi sikrer forbrugerne tilstrækkelig beskyttelse

enhedslisten foreslår også at spildevandsselskaberne skal have mulighed for at være bygherre på kommunens klimaprojekter jeg har noteret mig at det er et ønske der særlig eksisterer hos kommunerne og til dels i branchen

i nogle tilfælde er spildevandsselskaberne der har den største ekspertise på området jeg synes det er et spændende forslag for det er jo interessant at se på hvordan vi udnytter kompetencerne bedst muligt omvendt vil det også umiddelbart betyde at spildevandsselskaberne skal varetage en opgave

ikke pålægges en unødig ekstraregning men det er klart at det er noget jeg vil tage med i de videre overvejelser endelig indeholder beslutningsforslaget et forslag om at spildevandsselskaberne skal have mulighed for at erlægge medfinansieringen ved projekters gennemførelse når der gennemføres klimaprojekter på privat grund jeg er enig i at det skal overvejes men reglerne for gennemførelse af klimaprojekter på privat grund skal gerne tilgodese de samme hensyn som ved andre klimaprojekter det vil sige at der skal være den rigtige tilskyndelse til både at lave en klog klimatilpasning

sikre at de projekter der gennemføres er effektive så de øvrige forbrugere beskyttes derfor synes jeg det er klogest at inddrage denne overvejelse i den bredere analyse af hvem der skal have ansvaret for hvilke dele af projekterne jeg vil godt endnu en gang takke enhedslisten for forslaget

hensigtsmæssig klimatilpasning derfor handler det her heller ikke om hvorvidt vi skal klimatilpasse eller ej det handler om hvordan vi kan få tingene til at gå hånd i hånd så vi både klimatilpasser og beskytter forbrugerne jeg mener at enhedslisten med forslaget gør sig nogle gode tanker om hvordan reglerne kan indrettes

og jeg vil ikke afvise at reglerne for medfinansiering skal justeres men det er jo gennemgående for de enkelte elementer i beslutningsforslaget at jeg ikke mener at vi har et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere hvordan reglerne kan indrettes hensigtsmæssigt fremadrettet der er tale om klimaprojekter til rigtig mange penge som potentielt vil kunne indregnes direkte i forbrugernes vandregning alene fra to tusind og tretten til to tusind og seksten har forsyningssekretariatet godkendt at der opkræves en

milliard kroner ekstra fra vandforbrugerne til investering i medfinansieringsprojekter og jeg kan oplyse at

under de gamle regler havde ansøgt om medfinansiering til projekter for cirka fem milliard kroner selv om

illustrerer det hvilke milliardinvesteringer vi taler om

også opfordre til at vi nu afventer den analyse som er i gang så vi fremadrettet

sikrer en god og langtidsholdbar

er god grund til at se på hvad der egentlig er den mest hensigtsmæssige inddrivelse af de her udgifter

om om vi skal betale det som forbrugere over vandafledningsafgifterne

forsyningsselskaberne der håndterer opgaven alene

tilbage til den løsning som man tidligere har anvendt jeg vil godt høre ministeren om om

hos vandselskaberne

havde man ikke forud for den her periode og den havde man ikke frem til to tusind og tretten

et spørgsmål om at få en smart pladsdannelse et sted hvor det er sekundært at man måske oversvømmer den her plads en gang eller to om året

det er rimeligt at der er den tilgang til det jeg synes det kunne være interessant at få

at de penge vi anvender til de her klimaforanstaltninger

også anvendes på en måde så vi får mest mulig klimaforanstaltning for de penge

vi ikke afvisende over for at diskutere om den model der er for nuværende er den rigtige vi må jo også erkende

at der i dag nogle steder gennemføres tilpasningsprojekter som ikke er hensigtsmæssige og som rent faktisk er dyrere fordi de ligger under jorden

ned for at kommunerne skulle komme i gang nu er den så blevet sat ned og det vil sige

måske tænker uh så sætter vi lige tempoet ned hvis det nu er der kan komme hundrede

at der skal ses på det her men er vi så ikke enige om at når vi har haft den snak

skal det altså gå hurtigt for at alting ikke går i stå

kigget på de udfordringer der er og som er helt regulære

til at sikre at vi får mest mulig klimatilpasning for

de ressourcer der afsættes herunder også fordelingen

ikke står og venter på at man har de her oversvømmelser ude i kommunerne hvor folks kældre marker og andre ting bliver oversvømmet men faktisk kommer i gang hurtigst muligt med at sikre det

ganske mange penge derfor er regeringen selvfølgelig optaget vi gør det her

får mest mulig klimatilpasning for de penge der bruges

spildevandsselskab og vi skal også sikre os at det ikke er således at kommunerne bare tørrer store regninger af

som også griber rigtig rigtig meget ind

vi også brug for at gøre noget nogle gange

oversvømmelser forhindres af relativt simple løsninger der forsinker vandet og leder det væk fra husene ved at lave fordybninger i grønne områder ved siden af vejen kan regnvandet måske forsinkes en asfalteret fordybning kan måske fungere som en skateboardrampe de fleste dage om året og så som regnvandsbassin når der er skybrud ofte er det løsninger som er langt billigere end at grave det ned og lave større kloakker ikke mindst i byerne hvor anlægsprojekterne jo er meget bekostelige da

at klimatilpasningsprojekter

aftale at det kunne finansieres over vandtaksterne det er så den aftale som den nuværende regering har suspenderet

overjordiske løsninger om man så må sige på den måde

finansieres over vandtaksterne mens de billigere løsninger som nogle gange kan være nok kræver at man hiver penge op af kommunekassen det er uheldigt hvis de så kommer i konkurrence

med ældrepleje med skoler eller eller andet og det betyder at klimafinansieringsprojekterne går i stå eller at man ender i en situation hvor man vælger den underjordiske løsning fordi man ikke vil have at det konkurrerer med velfærdsopgaverne men så kommer forbrugeren til gengæld til at betale mere samlet set fordi det er dyrere at grave rørene ned end at lave de overjordiske løsninger så jeg synes vi skal væk fra den situation vi har lige nu hvor man enten gør det samlet set dyrere for borgerne

at det er den nære velfærd i kommunerne ældreplejen og skolerne som skal bidrage til finansieringen af de her projekter det går ikke fordi det sætter projekterne i stå vi har brug for det modsatte ude i kommunerne har man mere end nogen sinde før brug for klimatilpasning

i øvrigt sammen med sf for ikke så længe siden

tilbage til løsningen med de hundrede procent i finansiering som også enhedslisten i det her forslag sigter til og på den baggrund

har regeringen jo afvist at ændre reglerne men ministeren kommer dog med en imødekommelse her i dag

man skal gøre i lyset af den evaluering der har været og som i virkeligheden viser at man har sparet rigtig mange penge ved ikke at skulle have den samme

billigere end hvis man skulle have lavet de projekter man har lavet som underjordiske anlæg det er alligevel også en slat penge som vi som samfund kan spare og derfor er jeg glad for at ministeren

lighed med i øvrigt kls miljøudvalgsformand som også er venstremand åbner for at det her bør ændres

boret ud i udvalgsarbejdet ikke mindst synes vi det er meget fornuftigt at forsyningssekretariatet stadig væk spiller en rolle i forhold til at sikre at det sådan set er det rigtige man kræver penge op for og sikre at forbrugerne ikke får en ekstraregning som ikke er begrundet i den aktivitet

med de positive tilkendegivelser vil gå ind i udvalgsarbejdet og forsøge på sammen med enhedslisten og andre gode partier

måske en beretning eller måske noget andet som kan pege i retning af at vi får en hurtig afklaring jeg er meget enig med fru ida auken som nævnte behovet for en hurtig afklaring så vi ikke nu ender i et vakuum hvor kommunerne ingenting gør fordi de venter på nye regler jeg har lovet at hilse fra sfs ordfører som måske ikke når frem og sige at sf også er enig i hovedsigtet om

vil afvente hvad der politisk bliver konkluderet

den analyse som ministeren har sat i gang og jeg kan godt forstå hvis der er kommuner der siger at de

der med kontrol af hvad det er for nogle projekter der gennemføres

så godt at man kunne nøjes med en stikprøvekontrol af de projekter som gennemføres kan ordføreren ikke se at der kunne være

de billigere løsninger men også at der rent faktisk skete noget på det her område så folk undgår at få vand i kælderen og så

og jeg vil slet ikke afvise at man kan finde nye måder

at når man har muligheden for at opkræve pengene

vandsektorlovgivningen skal vi selvfølgelig også have hånd i hanke med at de penge der bliver opkrævet hos forbrugerne også er udtryk for de reelle omkostninger som

for

tilpasser især vores især vores byer til de her øgede regnmængder og til det formål

overfladeløsninger bestemt at foretrække man kan jo se

resultater der har været at at det er en hel del billigere at lave

bliver brugt i dag er den rette

nok enige med med enhedslisten i at den ikke er optimal

hundrede procent og

nogle der mener førte til overinvesteringer fordi det simpelt hen er for nemt

kan man sige demokratisk kontrol med at

at foretrække at det er folkevalgte politikere som i det åbne rum tager beslutningerne og som kan stilles til ansvar

de beslutninger man har taget og den måde man har

derfor er det at foretrække at der er en vis form for

set også enige med forslagsstillerne i at der kan ligge et problem i at

nogle betragtelige beløb som som kommunerne skal punge ud med i og med at kommunerne

konkurrere med med alle mulige andre

fylde kommunens økonomiske ramme ud

klimatilpasningsprojekter ikke gennemføres fordi politikerne sikkert af gode grunde har besluttet at det

har været vigtigere at renovere en skole eller udbygge et plejehjem

finansieringsprocenten for kommunerne kunne være lavere for at man får gennemført flere klimatilpasningsprojekter om man skal gå tilbage

finansiering fra fra vandselskabernes side

også glade for at ministeren her for lidt siden sagde at man jo er i gang med en analyse

og fra dansk folkepartis side vil vi gerne vente med at se resultatet af analysen før vi

imellem de fem og tyve procent og de nul procent

ikke fordi vi er uenige i udgangspunktet for beslutningsforslaget men fordi vi gerne vil være sikre på

analyse fører med sig så jeg vil gerne sige at vi gerne

lavere kommunal sats det er vi sådan set enige med forslagsstillerne i

være med til at lave en ny og bedre model

en vis kontrol med hvad

investeringer der laves og om man laver de bedste investeringer

at det er meget oplagt at kommunerne har en vis indsigt i og indflydelse

i forbindelse med større projekter

skulle godkende investeringsbudgetter for den lokale vandforsyning inden man laver større projekter som håndterer overfladevand

frem for om det er med en bestemt

man sige betalingsprocent kan ordføreren ikke se at der kunne være muligheder for at den kommunale kontrol kunne sikres

den almindelige offentlige debat at der også er en vis kommunal medfinansiering hvor stor den skal være vil

er tilfældet i dag jeg synes hellere at

herre søren egge rasmussen skal glæde sig over at vi faktisk

noget investeringslyst der er gået ned i to tusind og sytten det synes jeg egentlig

kigget nøjere på jeg vil godt høre ordføreren om ikke den her konkurrence med andre kommunale projekter andre kommunale investeringer er en ulighed og og en skævhed der kan jo være nogle kommuner som har stort behov for at lave

være meget svært at løfte andre serviceopgaver

klimatilpasningsprojekter der bliver nedprioriteret fordi der er andre

kan løse langt hen ad vejen ved

i beslutningsforslaget om afbureaukratisering er velmenende og og gode og jeg håber

vi skal afvente de undersøgelser der er i gang i forhold til at

den evaluering og ting tager tid

lad os så håbe det går hurtigst muligt i forhold til

for det er jo klart at

giver anledning til økonomiske overvejelser om hvad man skal gøre og ikke skal gøre og det er

var en spørger der tidligere via spørgsmål

gjorde opmærksom på dermed sagt at ønsket om at afvente evalueringen der kommer i

togtur på tværs af landet her mellem jul og nytår og kigge ud ad vinduet man kunne have set dronebilleder på tv to nyhederne i går eller man kunne bare have fulgt med i den stigende hyppighed af de historier om oversvømmelser af kældre med videre alt sammen noget der dokumenterer omfanget og vigtigheden af netop den her problemstilling

så tror jeg vil komme med lidt af en indrømmelse nemlig at enhedslisten og liberal alliance deler mange synspunkter på lige netop det her område det er jo nok lidt

en ordfører for liberal alliance kan stå her på folketingets talerstol og komme med netop den indrømmelse men ikke desto mindre er det sandt

for eksempel forstå at enhedslisten ønsker at afbureaukratisere kommunernes samspil med det statslige forsyningssekretariat og som repræsentant for

i hvert fald ved det eneste parti i folketinget med en egentlig afbureaukratiseringsordfører er det synspunkt jo meget svært at være uenig i for der er virkelig behov for at formindske det administrative bøvl ikke kun i forsyningssektoren men i hele den offentlige skråstreg semioffentlige sektor det har altid været en mærkesag for liberal alliance og nu kan jeg

forstå at det også er en mærkesag for enhedslisten

jo herligt når vi sådan kan skabe nogle interessefællesskaber på tværs af folketingssalen når liberal alliance alligevel og måske for forslagsstilleren knap så overraskende ikke støtter beslutningsforslaget skyldes det altså ikke at liberal alliance mener at der ikke skal sikres en tilstrækkelig klimatilpasning ude i kommunerne men derimod at dette skal sikres balanceret uden at borgerne malkes fuldstændig over spildevandsregningen et andet argument for ikke at stemme for enhedslistens beslutningsforslag er

en midlertidig ordning udløber er det jo ikke nogen naturlov at den skal videreføres i samme eller ej heller modificeret form desuden er mulighederne for finansiering af klimatilpasning i dag også uden den midlertidige ordning med hundrede procent medfinansiering langt bedre end for blot fem år siden

dominerende princip for liberal alliance at samfundsrelevante investeringer skal foretages samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt og med øje for at der skal opnås størst mulig effekt for borgernes penge og vi skal derfor sikre en balance hvor vi investerer på den rigtige måde

også at det er et sundt princip at alle parter bærer et finansielt ansvar at alle

så må sige har hånden på kogepladen så der ikke træffes beslutninger om hvilke projekter der skal gennemføres uden at der skal penge op af kommunekassen

at regningen i stedet for kan sendes direkte videre til vandforbrugerne via forsyningsselskaberne og deres bestyrelser og hvor der i øvrigt er et ofte uhensigtsmæssig stort personoverlap med kommunalbestyrelserne

vis grad af kommunal medfinansiering kan det bedre sikres at alle trækker i den samme retning og har nogenlunde sammenfaldende interesser og ikke uden økonomisk ansvar kan sætte overflødige eller overdimensionerede projekter i søen liberal alliance er således således som også i mange andre sammenhænge enig med regeringen og i øvrigt også dansk folkeparti i at

vi skal afvente den endnu ikke afsluttede og uddybende analyse af investeringsincitamenterne for klimatilpasningen som skal belyse hvordan de her finansieringsmodeller indrettes mest optimalt

en beslutning og derfor støtter liberal alliance ikke beslutningsforslaget

af kommunerne i nogle vandselskaber som ikke har profit

øje og som ikke er drevet af det men som er drevet af at vi skal løse nogle opgaver i fællesskab frem for at lade det

vandet kommer ned i ens kælder det er jo dejligt at høre at liberal alliance kommer til sådan en forståelse af at der er visse opgaver her i samfundet som løses bedst i fællesskab og løses bedst

liberal alliance er kommet til den erkendelse at vandsektoren ikke er noget der skal være profit i og ikke er noget

skal tjenes penge på der har man et virke hvor man sikrer rent vand til alle

skal vi gøre en række ting der handler om

kødproduktion og forbrug for eksempel og en masse andre ting men lige meget hvad vi gør så er der fuld gang i konsekvenserne af klimakrisen og den type af konsekvenser sker derude over hele landet

løses ved hjælp af nogle klimatiltag helt lokalt

for mig

får max frihed og max

at kunne blive udført på den mest

hvor der bliver fundet kreative løsninger

støder på så få barrierer som muligt

vil selvfølgelig deltage aktivt i udvalgsarbejdet

der er masser af gode elementer

en del viden at hente i den analyse som er på vej

så selvfølgelig giver det også mening

så hurtigt som muligt og hente nogle

jeg er også enig i det som fru ida auken har fremført

kan komme i gang og blive så nyttige og

udenom at klimaforandringerne er i gang de rammer

danmark de rammer hele verden

og vi skal simpelt hen til at indrette os på det her nye vejr på en måde så

to tusind og elleve

i i det åbne land så klimatilpasning er en stor og vigtig dagsorden og vi er heldigvis også kommet

den store storm ramte københavn og kostede

af dem var at sikre at der var finansieringsmuligheder i kommunerne til at betale for den her indsats

kloakrør og alt det der ligger under jorden

det første man har lyst til at betale hvis der samtidig er en børnehave der er ved at være

nedslidt eller nogle ældre der ikke bliver passet ordentligt ude i en kommune

kloakrørene nede under jorden til gengæld

er det bare rigtig dyrt at vente og lade være

at betale for at rydde op så derfor skal vi igen have kommunerne

der ved vi at den her medfinansiering som vi muliggjorde med klimatilpasningshandlingsplanen

bevidst en klemme ind som sænkede medfinansieringen og det var altså for at få kommunerne i gang

og udskyde alt det her det var for at det skulle komme øverst på dagsordenen

så er der en risiko for at tingene går i stå ikke mindst efter en debat som den her i folketinget hvor der heldigvis har været en velvilje også fra ministerens side til at se på de her ting så kan man godt frygte at der sidder nogle derude nu og tænker

sætter vi lige tingene i bero til vi ved om vi kan komme tilbage til hundrede procent medfinansiering så fra radikal side vil vi sige det haster at gøre det som ministeren siger få rapporten frem og lad os få taget nogle beslutninger den der handler om medfinansiering behøver ikke at gå sammen med resten

er det lidt mere kompliceret ting tager tid det er okay der men jeg synes ikke

at vi skal vente med medfinansieringsreglerne fra radikal side synes vi at langt størstedelen af de ting der ligger i det her beslutningsforslag er fornuftige

derfor vil vi gerne støtte det her beslutningsforslag og

skrive en beretning hvor den enighed der alligevel også har været i folketinget kan komme frem så det rent faktisk bliver til noget ude i virkelighedens verden og danskerne kan være

hundrede procent medfinansieringsordning for klimatilpasningsprojekter og forenkle reglerne for medfinansieringsprojekter herunder at afbureaukratisere samspillet

og give forsyningsselskaberne mulighed for at være udfører og bygherre og at forenkle finansieringsforholdene ved projekter for private fællesveje jeg synes vi har haft en god debat og jeg synes også vi har haft en debat som afspejler at det kunne være rimeligt at komme frem til en beretning som får præciseret hvad det er for en kommunal medfinansiering der skal være fremover hvis der skal være en kommunal medfinansiering

man kunne finde virkemidler hvor man fra kommunalbestyrelsens side har en indflydelse har en kontrol

vandselskaber sætter i gang jeg tror godt at man kan komme frem til at

så kunne vi jo risikere at vi får et helt år to tusind og atten hvor kommunerne vælger ikke at sætte gang i ret meget fordi det jo kunne være

kan godt forstå at regeringen forsøger at holde sammen på sig selv og dermed ikke siger ja tak til det

vi kommer med jeg lyttede mig til at dansk folkeparti

spørgsmål som dansk folkeparti på det seneste har stillet og for

på de her klimatilpasningsprojekter

sket så voldsom en opbremsning i investeringerne at

det er væsentligt at man når man laver nye systemer

så ser på om man har fået

for eksempel ikke det ville være rimeligt at komme frem til at stikprøvekontrol med selskaberne var tilstrækkelig hvis der er en åbenhed om

budgetter og de kalkulationer der er om investeringer hvorfor er det så

så synes vi også det er væsentligt

bygherre på hvor de har ekspertisen og den kunne man lige så godt anvende i projekter der skal realiseres

om at forenkle finansieringsforholdene for de projekter der foregår ude på private fællesveje

det er en barriere at man for eksempel i en lokal grundejerforening skal gå ud og finde finansiering til at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på en privat

mulighed for i tyve år efterfølgende at få et tilskud fra det lokale forsyningsselskab det er lidt svært ikke den store sællert at

til en generalforsamling på en privat fællesvej og sige at nu skal vi optage et fælles lån for at løse

og så har vi udsigt til at det lokale forsyningsselskab så

bidrage med en del af betalingen over de næste tyve år det er lidt en barriere jeg tror egentlig at det hvis man kan finde en fornuftig løsning hvor

erkendt at det vil have en stor betydning

der står for for investeringen

fremme at flere projekter bliver gennemført så det synes jeg vi skal have kigget grundigt på men overordnet set

finansiering og den kommunale medfinansiering af de store projekter som er det væsentligste i det

frem til at der kan

de problemer vi har med stigende mængder nedbør højere grundvand flere steder så er der grund til at man forebygger frem for at man

at dem som ejer kældrene kan få erstattet deres værdier når oversvømmelserne kommer så jeg ser frem til at vi får et arbejde hvor vi forhåbentlig kan lande en

beretning og at vi også kan komme frem til at den analyse som ministeren

kan blive fremmet og det kunne også være dele af analysen man fik fremmet